det er uproblematisk at samle statsadvokaturerne i københavn

den samling der lægges op til i jylland jeg vil da starte med at kvittere over for justitsministeren for overhovedet at bringe problematikken op her i folketinget via bemærkningerne det er udmærket at vi får lejlighed til at drøfte det her

som udgangspunkt og som helt klar hovedregel er venstre imod den centralisering der ligger

i lovforslaget her forslaget vedrører jo altså en samling af statsadvokaturernes kontorer og har ikke noget med

uanset hvor det bliver vil ikke give reduktion i transportudgifterne for de ansatte de skal stadig væk køre til henholdsvis sønderborg kolding esbjerg aarhus og aalborg og hvor der nu engang måtte være bitingsteder infrastrukturen er hvis det lægges omkring viborg jo heller ikke optimal

politikredsene vedrørende kvalitet og vedrørende legalitet

vil også være at foretrække at disse lokale tilsynsopgaver administreres lokalt sådan som det sker i dag herudover kan jeg ikke se nogen dokumentation i det fremlagte materiale for at der er nogen enlige besparelser i relation til transport et cetera i forbindelse med en samling af statsadvokaturerne

forslaget på det her område er i direkte modstrid med intentionerne i danmark i balance

i det her tilfælde fra nordjylland og fra

også i strid med regeringsgrundlaget på det her område i aalborg er forholdet det at ændringen vil være i direkte strid med den partnerskabsaftale som regeringen har indgået med

arbejdspladser arbejdspladser for højtuddannede i nordjylland

på det her område henvise til de høringssvar der afgivet af region syddanmark og region nordjylland jeg kunne være bange for at man må spørge hvad

det næste er hvis statsadvokaturerne kan samles til én statsadvokatur i jylland

venstre er imod den her del af forslaget og

anklagemyndigheden så den også kan håndtere og møde de nye udfordringer så er der jo i danmark igennem de seneste år gennemført kommunalreform politireform og

dem kan der sikkert siges både godt og skidt om men jeg tror man må sige at sigtet med alle disse reformer har været at samle faglig kompetence

og prøve at blive bedre til at løse de opgaver som man har derfor synes jeg at det her forslag

lave en ny organisering af statsadvokaterne

kan anklagemyndigheden blive god nok til at klare de nye opgaver der ligger

tungere organiseret kriminalitet og når vi styrker politiets indsats som vi netop har gjort med

er det selvfølgelig også logisk at styrke anklagemyndighedens indsats

lægger sig fint op ad de ting der ligger der selv om der

med politi og retskredsreformen på forskellig vis det

der ikke fungerer godt nok og som vi samlet set er nødt til fra folketingets side hele tiden at være opmærksomme på

der bliver taget hånd om og justeret

vi lægger vægt på i dansk folkeparti at præsidenterne for østre og vestre landsret har noteret sig at

være en god idé med en centralisering og også med de geografiske placeringer

og i hvert fald hvad angår centraliseringen i københavn som venstres ordfører

i retning af at man har ét sted

der kan så være argumenter som venstres ordfører herre

der kan diskuteres i forbindelse med det jysk fynske område og der synes vi i dansk folkeparti

vi får en god dialog i form

håndteres hvad kommer det til at betyde at man

flytter arbejdspladser

i forbindelse med behandlingen af

at det at statsadvokaturerne mister

at statsadvokaturerne er overflødige der er stadig væk vigtige opgaver der ligger der og der er en borgerkontakt

er jo noget vi har været meget opmærksomme på fra dansk folkepartis side når det gælder retskredsreformen

man har sørget for at der er lokale steder hvor borgerne kan henvende sig og hvor retssagerne i øvrigt som udgangspunkt så vidt muligt kan foregå så tæt på borgerne som muligt selv om man lavede den centralisering man gjorde i sin tid så det der er vigtigt

er at hvis vi i den sidste ende skal kunne

ikke bliver en centralisering der går ud over borgerne og den borgerkontakt der skal være naturligt

i i yderområderne i det hele taget

i dansk folkeparti er meget opmærksomme på at danmark er et helt land det er ikke sådan at man skal være afskåret fra

at have den rigtige fornuftige tryghed som vi skal have i danmark som led i vores velfærdssamfund hvis man bor uden for lands lov og ret eller tæt på vand eller på en ø eller hvor det nu er henne

man bor lidt langt væk fra hovedstaden vi skal

at sikre at lovgivningen stiller sig på borgernes side og det gælder altså også dem der bor et stykke væk fra københavn aarhus

odense eller aalborg det var ordene fra dansk folkepartis side vi ser frem til en

statsadvokaturernes forpligtelser i første instans sager arbejdsgruppen der har kigget på hele området har vurderet at der ved disse sager ikke er en væsentlig større juridisk kompleksitet end ved mange af de sager som de nye store politikredse i forvejen fører rigsadvokaten

anmode statsadvokaturen om at varetage en sag i første instans under

grov sag eller ved indfasning af ny lovgivning

in ordning er vi i radikale venstre rigtig glade for

med til at sikre den juridiske faglighed i sager af særlig karakter

placeringen af de to statsadvokaturer er en ting

at vi skal forholde os fuldstændig sagligt

om at de to kontorer skal placeres ved landsretterne vestre landsret skriver

foregår så smidigt og fleksibelt som muligt

i desuden at man ikke forventer øget ressourceforbrug til transport at ordningen ikke vil have konsekvenser for den enkelte

det skal nævnes at lovforslaget får en god modtagelse fra de fleste høringsparter i denne sag

skal være uafhængig og arbejde efter det såkaldte objektivitetsprincip derfor mener vi også at man i den her sammenhæng med rette kunne have taget

og diskuteret det nærmere

principielt set eller teoretisk set bekymrede

in ordning den er blevet forklaret flere gange men betyder altså at

sager enten i flok eller

føres fra de lokale politikredse op til statsadvokaterne vil det betyde at der så i realiteten bliver tale om en slags instruktionsbeføjelse over for den lokale anklagemyndighed derfor er vi også glade for at rigsadvokaten er involveret i sådan nogle beslutninger

vi tror ikke at man kunne hvad skal man sige forbedre eller forværre problemet for så vidt angår

værre eller bedre men vi havde gerne set at man i forbindelse med det her lovforslag havde taget den udfordring op og konkret forsøgt

sikre uafhængigheden derudover bider vi også mærke i at

en smidigere arbejdsgang det er bedre faglig juridisk kompetence der er intentionen og derfor forudsætter vi selvfølgelig

østre landsret også gør i sit høringssvar

stadig væk vil være til stede

de nye store politikredse

som et par af ordførerne også har været inde på at

hentydet til det her spørgsmål som vi behandler i dag i salen det er vigtigt at vi

om en ny reform af

dansk politik med det her forslag

fundet den rigtige balance også ud fra retssikkerhedsmæssige perspektiver når det jo her handler om tilsynet med politikredsene det er også vigtigt for mig at understrege at beslutningen om hvorvidt vi skal gå fra seks til to regionale statsadvokaturer og beslutningen om at placere de to statsadvokater i henholdsvis københavn og viborg jo ikke er en del af lovforslaget

jeg synes det er nødvendigt lige at understrege at det er et spørgsmål som kan og vil blive håndteret administrativt

justitsministeriet ved siden af lovforslaget

er bred opbakning til det som venstres ordfører betegnede som teknikken

at vi i retsudvalget

har vi også i venstre stor forståelse for de ændringer som regeringen nu kommer med på det her område lovforslaget er en del af den samlede finanslovaftale mellem regeringen og enhedslisten venstre er som bekendt ikke en del af den samlede finanslovaftale eller jeg nær sagt muligheden for at være en del af nogen reelle forhandlinger men under alle omstændigheder kan vi ikke støtte de enorme skatte og afgiftsstigninger som regeringen og enhedslisten nu har indgået aftale

kan vi derfor heller ikke støtte finansieringen af de ændringer som regeringen lægger op til på det her område en anden del af lovforslaget vedrører forslag om at afskaffe det gebyr for tolkebistand i sundhedsvæsenet der trådte i kraft den første juni to tusind og elleve gældende lov er i dag at personer der har boet i landet i mere end syv år skal betale et mindre gebyr for at modtage tolkebistand i forbindelse med for eksempel sygehusbehandling

nu foreslår afskaffet i venstre er vi fortsat af den opfattelse at hvis man har boet i danmark i mere end syv år og fortsat ikke har tilegnet sig nogle helt fundamentale færdigheder i dansk så er det ikke samtidig urimeligt at skulle betale et mindre gebyr for brug af tolkebistand interessant er det dog hvis man for eksempel læser lovforslagets afsnit om administrative konsekvenser for det offentlige

til et uændret omfang af tolkeydelser

så er det ganske enkelt også en omgang varm luft når regeringen samtidig påstår at tolkegebyret betyder at nogle borgere fravælger at søge lægehjælp for hvis omfanget

vel at mærke vil være uændret selv efter en afskaffelse af gebyret så betyder det jo også at gebyret ingen indflydelse i dag har på hvorvidt borgere søger lægehjælp det er jo en indrømmelse der vil noget og det er jo

at regeringen også erkender det i sit eget lovforslag derudover synes jeg også interessant at ministeren i forbindelse med lanceringen af ændringen af loven har været ude med argumenter om at tolkegebyret er en tung administrativ byrde for regionerne og at der er mange der ikke betaler hvorfor provenuet blandt andet bliver slugt af udgifter til administration af loven hvis det også er korrekt

kan man jo samtidig i sit stille sind undre sig over hvorfor regeringen samtidig med at tolkelovens gebyr afskaffes

barsler med at indføre et gebyr på udeblivelse fra undersøgelser det var godt nok den tidligere vk regering som netop gav regionerne mulighed for at kunne indføre et gebyr for udeblivelse fra undersøgelser

hvis det ene gebyr medfører en meget tung administrativ byrde

kan blive enig med sig selv inden vi kommer længere i behandlingen af lovforslaget men samlet set kan vi altså ikke støtte lovforslaget da vi dels

i spørgsmålet om tolkegebyret dels er uenige i finansieringen

så

for synes

er at

vi

mig

forstår

her finanslov ufrivillig barnløshed er i ni ud af ti tilfælde resultatet af en bred vifte af sygdomme hos både manden og kvinden som blandt andet kan skyldes tidligere underlivsbetændelser hormonforstyrrelser arvæv i underlivet efter blindtarmsbetændelse svært nedsat sædkvalitet alt sammen ting som folk er uden skyld i og som de ikke selv har kunnet gøre for konsekvenserne af det lovforslag som vi behandlede sidste år og den brugerbetaling der har været indført

samtidig har været et et fald i antallet af behandlinger i dag er det otte ti procent af de cirka tredstusind børn der årligt fødes i danmark der kommer

ved hjælp af fertilitetsbehandling og kunstig befrugtning og et fald i antallet af fertilitetsbehandlinger vil derfor også have mærkbare konsekvenser for det danske fødselstal helt konkret

har det været sådan at på de offentlige fertilitetsklinikker er antallet af behandlinger faldet med cirka fem og tyve procent i de første tre kvartaler af to tusind og elleve set i forhold til to tusind og ti antallet af nye henvisninger er faldet endnu mere og det betyder reelt at hvis den her tendens ville fortsætte

ville der blive født syv hundrede færre børn om året i danmark

der er behov for at danskerne får de børn de ønsker sig og at vi har behov for flere børn og ikke færre børn forskningen rammes jo også af den brugerbetaling der har været siden den første januar ved at

den behandling der lynhurtigt kan føre til at man bliver gravid og får sit ønskebarn så er man ikke med på at man måske kunne donere æg til forskningen eller indgå i nogle andre typer af behandlinger eller undersøgelser

ikke nogen interesse i det derfor har det også været et problem

vi har været ved at ødelægge et fyrtårn i dansk forskning

jeg sige om gebyret for tolkebistand at regeringen jo prioriterer et sundhedsvæsen med fri og lige adgang for alle borgere og vi ønsker ikke at der etableres ordninger i sundhedsvæsenet der kan medføre at nogle borgere undlader at søge lægehjælp i tide udlændinge skal fortsat have et betydeligt incitament til at lære dansk men det er ikke et gebyr på tolkebistand i sundhedsvæsenet der skal drive den enkeltes motivation for at tilegne sig det danske sprog samtidig fandt vi at ordningen ved sin indførelse var bureaukratisk

at man skulle være tidligt ude og orientere om lovens konsekvenser at man skulle være tidligt ude og fortælle hvem der skulle være omfattet og

kom meget meget sent på plads inden man skulle implementere den her lovgivning

at gå den anden vej igen og afskaffe det her gebyr for tolkebistand

vi arbejder for at sikre fri og lige adgang til det danske sundhedsvæsen

nogle meget væsentlige skridt vi tager i den retning med det her lovforslag i dag

er

vil

jeg

unge

for eksempel

at sikre

alle fertilitetsbehandlinger

sterilisation alle andre mennesker betaler for prævention

betale for deres prævention hvorimod

er staten der betaler hvis regeringen så havde andre penge i sundhedsvæsenet og sagde

set anderledes på det sådan er det bare ikke

nå nej de bliver kompenseret

og firs kroner om måneden

de afgifter bliver man kompenseret for

den nye regering ikke vil leve op til den garanti som dansk folkeparti ellers havde fået igennem

har en svær epilepsi

nogle få midler af og ellers tænker man

kan spredes lidt

brug for de her penge

sammen med den tidligere regering sat to hundrede million

hjerneskadede det har den nye regering også pillet fra i stedet

se at man hjælper kvinder gratis med fertilitetsbehandling

de ikke har en mand vi taler så ofte om hvilke skævheder der er i brugerbetaling herhjemme

så man gør når man gør brug af den her mulighed

man siger jamen de her to hundrede million

måske bruge til dem der har aggressiv paradentose

tænker man ikke på det er mennesker der mange gange selv kan betale

man nu går ud og hjælper

en anden del af forslaget handler om tolkebistand

boet her i over syv år

tolkning når de kommer ind i sundhedsvæsenet

en af undskyldningerne for at fjerne loven

det koster mere i administration

må lægge de afgifter oveni så de betaler den fulde regning

ikke

området

dansk folkeparti

nu er

de skal

og ud fra et samfundsperspektiv er uhensigtsmæssigt hvis de børn som er ønskebørn ikke bliver født det er børn som samfundet har brug for at vi med l syv og tredive får rettet op på den sociale skævvridning som loven har medført at vi får højnet patientsikkerheden at vi får genetableret grundlaget for den forskning som danmark gennem mange år har bidraget afgørende til

men indførelsen af gebyret har haft vidtrækkende betydning for de mennesker det er gået ud over og det er desværre helt sigende for den mistro den tidligere regering havde til særlige grupper i samfundet indførelsen af gebyret på tolkebistand har med stor præcision ramt nogle af de svageste i vores samfund

at hvis man efter syv års ophold i danmark ikke taler dansk er der rigtig gode grunde til det traumatiserede flygtninge vil for eksempel ofte have så store skader på koncentrations og indlæringsevnen at de ikke er i stand til at tilegne sig nye sprog uanset at de selvfølgelig selv måtte ønske det

i de situationer hvor disse mennesker møder sundhedsvæsenet og hvor der ikke indhentes tolk eller hvor man måske benytter et familiemedlem som tolk er risikoen for misforståelser og fejlbehandling selvfølgelig åbenbar det har ikke kun alvorlige konsekvenser for den enkeltes behandling og sikkerhed men også for samfundsøkonomien i form af misforståelser fejldiagnoser og fejlbehandlinger som der siden må rettes op på situationen er også uværdig for de mennesker der måske har haft et barn med som tolk og helt urimelig for det barn der bringes i situationen efter radikale venstres opfattelse har vi også stillet

sundhedspersonale i en dybt uhensigtsmæssig situation fordi man ikke har kunnet yde den bistand man egentlig er uddannet til at yde yde gebyret

var efter radikale venstres opfattelse skammeligt skadeligt og både menneskeligt sundhedsmæssigt og økonomisk uforsvarligt og det har været os magtpåliggende at få ændret situationen vi støtter derfor stærkt ophævelsen af gebyret radikale venstre kan dermed støtte alle dele af forslaget til lov om ændring af sundhedsloven

bekymrende det er altså et vigende børnetal som er en del af den udfordring vi støder på når man har indført brugerbetaling på fertilitetsbehandling oveni rammer brugerbetalingen skævt

side ønsker vi ikke et samfund hvor det kun er de allerrigeste der har adgang til at få børn

der har knap så mange penge må forblive barnløse det er en urimelighed som vi også bliver nødt til at tage alvorligt derfor er det også regeringens udgangspunkt at vi vil sikre let og fri og lige adgang til vores sundhedsvæsen

side tilfredshed med at regeringen nu foreslår at fjerne egenbetalingen

men også tolkebistand det handler ikke kun om lighed men også om patientsikkerhed ved at sikre at der altid er kvalificeret kommunikation mellem sundhedspersonale og patient undgår man tilfælde som da en mand fik leversvigt

misforstået at han skulle tage medicin

var erklæret rask men egentlig var

de udfordringer der har været også med tolkebistanden ved at fjerne gebyret på tolkebistand sikrer vi at alle får den

også bliver behandlet lige og ligeledes sikrer vi at der ikke er mennesker der undlader at opsøge rettidig behandling når de har brug for det det er for mig at se og for sf

kan sige at vi har fri og lige adgang til sundhedsydelserne i danmark derfor er jeg også ubetinget glad for at vi i dag både afskaffer brugerbetaling for

at man skal have de nødvendige oplysninger til rådighed inden man iværksætter en undersøgelse eller en behandling

at hun kan indhente et informeret samtykke fra patienten er tolkningen afgørende for

selv små sproglige nuancer kan have meget store konsekvenser når det drejer sig om sygdom og om sundhed

sviende smerte i toppen af maven eller om der er tale om en skarp smerte i brystkassen det første kan være tegn på

tolkning en forudsætning for patientens sikkerhed endelig er det meget glædeligt at vi med det her forslag kommer

også om potentielt livstruende sygdomme

kun et brud på patientens ret til privatliv det er også en helt helt urimelig belastning for barnet derfor støtter vi naturligvis forslaget om at tolkebistand igen skal være gratis

tog man samtidig et opgør med et

nemlig princippet om at det er gratis at få behandlet sygdom på et offentligt sygehus ifølge verdenssundhedsorganisationen who er ufrivillig barnløshed nemlig en sygdom dertil kommer som flere andre ordførere allerede

at ni ud af ti som behandles på de offentlige fertilitetsklinikker er det en konkret sygdom

til at de ikke kan få børn uden hjælp det kan være kræft i underlivet

at vi nu kan sige til de tusindvis af unge mennesker som så gerne vil stifte familie men ikke selv kan

der igen være fri og lige adgang til fertilitetsbehandling

hvor enkelte sygdomme bliver pillet ud og pålagt en helt urimelig brugerbetaling

markant og i stedet fokusere på at forbedre den danske konkurrenceevne med lavere skatter og mindre offentligt forbrug nej det er det ikke med et underskud på knap hundrede milliard kroner er det tvingende nødvendigt at vi holder øje med de offentlige udgifter

regeringen burde også bekymre sig mere om at

og dermed lægge yderligere pres på danskerne en måde at mindske de offentlige udgifter på er ved at have en beskeden brugerbetaling på fertilitetsbehandling liberal alliance så gerne at brugerbetalingen blev ledsaget af en markant skattelettelse men det synes ikke at være regeringens prioritet brugerbetaling afskærer ikke barnløse fra at få børn når man har børn koster det altså mange penge og derfor burde

være muligt at finde pengene til en fertilitetsbehandling hvis man i øvrigt mener at kunne forsørge et barn hvis man ikke mener at have råd til det

at man må spørge sig selv om om man overhovedet har gjort sig tanker om hvad det koster at have børn vi har lige hørt socialministeren sige at vi skal have et opgør med krævementaliteten i danmark det hilser vi i liberal alliance meget velkommen og det ligger jo lidt i forlængelse af debatten her

det er heller ikke nogen menneskeret at skatteyderne skal betale for at andre kan få børn hvis et par uden børn gerne

skal det da stå parret frit for at søge hjælp men det bør foregå for egen regning ligesom det er tilfældet med adoption hvad angår lovforslagets element om at regeringen vil fjerne brugerbetalingen

så stiller vi os i liberal alliance undrende har man først en gang truffet en beslutning om

sterilisation så bør det ganske enkelt stå for egen regning hvis man ønsker at blive fertil igen at det offentlige skal betale for at man både kan blive steriliseret og herefter

udtryk for den krævementalitet der er i det danske samfund som lovgivere bruger vi andre folks penge vi bruger de penge som borgerne har tjent ved at gå på arbejde og i øjeblikket bruger vi hundrede milliard kroner for meget derfor er det meget meget vigtigt at vi passer på og bruger de penge på bedst mulig vis vi må spørge os selv om det virkelig er skatteydernes ansvar at betale for at alle kan få børn

liberal alliance

den skattefritagelse der

er

var det en svær prioritering i genopretningen af dansk økonomi derudover

på en omlægning af brugerbetalingen i

stilles langt større krav til mennesker der ønsker at adoptere det for eksempel krav om hvor lang tid man har været sammen som par

hvis man vil adoptere et udenlandsk barn skal man

ikke var nogen nem øvelse at

indføre denne brugerbetaling for fertilitetsbehandling kan det konservative folkeparti ikke støtte

det skyldes ikke kun de spørgsmål som lovforslaget rejser men også finansieringen bag lovforslaget som stammer fra regeringens finanslovaftale med enhedslisten det en aftale hvori man hæver skatter og afgifter for mellem fem og seks milliard kroner det vil ikke kun ramme alle danskere men også danske virksomheder hvoraf nogle vil blive ramt katastrofalt hårdt hvilket vil svække konkurrenceevnen og betyde tab af tusindvis af job det er bestemt ikke det vi har brug for i danmark vi har derimod som minimum brug for en konsolidering af dansk økonomi og en mindre offentlig sektor for at komme så godt igennem krisen som overhovedet muligt på den baggrund kan det konservative folkeparti ikke støtte

også har haft en social slagside og med det her lovforslag ønsker vi altså

den stolte tradition i det danske sundhedsvæsen at man altid bliver behandlet alt efter hvor syg man er og ikke alt efter hvor stor en pengepung man har

uagtet at man så fra venstres side har tilkendegivet

forslaget at det er positivt at der er så stor forståelse for forslaget som der er i salen jeg vil også gerne kvittere for at man har været så interesseret i at drøfte andre relevante problemstillinger som

sikre at fertiliteten ikke bliver ved med af

med folketingets partier og det vil jeg gerne kvittere for

både vigtigt og relevant i dag i forhold

i vores sundhedsvæsen vi er inde

vores sundhedsvæsen baserer sig på at

at der er en nødvendig kommunikation i spil det er noget af det der

i farezonen har vi kunnet

at hvis man efter syv år i danmark ikke taler dansk og ikke lider af posttraumatisk stresssyndrom eller har andre koncentrations eller indlæringssygdomme

informerede samtykke jeg ser meget frem til

lovforslag

korrigere sine

at det

at

der prioriterer de barnløse over de rigtigt syge

det her

diskuteret i forhold til økonomien bag adoption så er

også spørgsmål i forhold til de krav man stiller

donorlande og så videre det er jo ikke

og ikke som det hævdes af forslagsstillerne

for de nuværende medlemmer af folketinget og

forretningsordenen

i notatet konkluderes det at en ændring af udbetalingsalderen for pensionsret der allerede er optjent efter omstændighederne formentlig vil have karakter af ekspropriation der er dog ingen retspraksis

emnet og i en endelig vurdering vil man skulle lade indgå en række konkrete omstændigheder og hensyn men det må betragtes som ret tvivlsomt om en gennemførelse af

grundlovens § tre og halvfjerds af de nævnte grunde kan regeringen ikke støtte forslaget om en yderligere udskydelse af udbetalingstidspunktet for politikerpensioner

forslagets anden del vedrørende pensioner til ministres børn ministerpensioner er i vidt omfang svarende til de regler der gælder for statens tjenestemænd og det gælder også pension til ministres børn i tilfælde af død og børnepensionstillæg i forbindelse med ministres pensionering den stigende pensioneringsalder for ministre vil begrænse omfanget af børnepensionstillægget ganske meget

da børnene skal være under en og tyve år for at modtage ydelsen regeringen ser derfor ikke noget påtrængende behov for at afskaffe denne regel uafhængigt af de regler

og at

rimelige system ville være

pension

at det

jeg har stor respekt for alle på det danske arbejdsmarked og det er uanset hvilket arbejde man har om det er højtlønnet eller

faktisk i tredive år før jeg kom herind så jeg er jo ikke en af dem der

optjene tyve års pension herinde

i hvert fald blive rigtig gammel som folketingspolitiker men jeg ville så have optjent den fulde pension i kraft af mit tidligere job så jeg har således prøvet både

med bedre løn og andre vilkår

vi herinde ser ned på mennesker i andre job og

andre lønvilkår og jeg

om at vi herinde har nogle vilkår hvor vi også repræsenterer bredden i befolkningen hvor vi repræsenterer bredden i de erhverv man kan have som almindelig lønmodtager og som almindelig del af arbejdsstyrken uanset om det er i den private sektor eller i den offentlige sektor

også vigtigt at vi tør tage en snak

siden beslutningsforslaget blev drøftet sidst det blev det faktisk i februar og i juni i år ikke været rejst udvalgsspørgsmål

nogen af de to beslutningsforslag og det kunne jo så være det som forslagsstillerne gjorde lidt hjemmearbejde på denne gang så vi også uden for folketingssalen her

mere dybtgående drøftelse af

ud fra nitten ni og halvfems

sidst

vi frem til at behandlingen i udvalget af alle tre

faktisk ikke førte til at udvalget syntes der skulle ske nogen ændringer man skrev dengang i betænkningen at udvalget har overvejet om der med fordel kunne laves konkrete justeringer i reglerne for modregning

pensionsordninger og man afvejede det således at der ikke var

er sket noget hen over sommeren som væsentligt ændrer på det her hvorfor vi ikke kan støtte beslutningsforslag

helt

at

gå

at folketingspolitikere kan trække sig tilbage

nu er

der bliver brugt en en lang række argumenter i den her debat som

det grundlæggende princip skifter skifter holdning og sammenligner

det politikerne skal sammenlignes med

gælde særlige muligheder for politikere i forhold til pension

så ganske mange stillinger i den offentlige sektor besat som som tjenestemandsstillinger

det er noget man gør i mindre og mindre grad og derfor bliver det også sværere og sværere for politikere

tanken om at det er det system man skal

af flere årsager den primære

politikere og ministres pensionsalder skal hæves i takt med at efterlønsalderen sættes op det synes vi jo er rigtig godt at når man ændrer på folks

for at gå på efterløn hvornår de kan det

det mindste man kan gøre også at hæve politikernes

afskaffet forbindelsen til

der er det jo sådan at det er fem år før folkepensionstidspunktet man kan benytte sig

det fremtidige system for efterløn altså sådan at man kan gå på efterløn tre år før folkepensionstidspunktet

her en situation hvor man har afkoblet sig

de ordførere som er modstandere af at ændre de nuværende

en anden faktor som gør det mærkeligt at sammenligne politikeres

ude på arbejdsmarkedet og lader sig pensionere og begynder at få udbetalt

så begynder man at bruge af den hovedstol altså den klump penge man har sparet op til sin pension og det betyder

lige så længe som en politiker måtte leve at

var gået senere man får det bare delt ud over flere år men politikeren der vælger at gå på pension når muligheden byder sig ville få det samme høje beløb udbetalt i alle årene og dermed

som folk i al almindelighed finder logisk og rimeligt og vi står os bedst

at folk i almindelighed ikke har den opfattelse

fordi vi har mulighed for at fastsætte vores egne regler men at folk i al almindelighed har den opfattelse at de vilkår man byder politikerne

er svært at finde de folk der synes at det er ret og rimeligt

politikere har en eksklusivitet i forhold til hvornår vi kan gå på pension med offentlig

tænke os at de bliver lidt længere på arbejdsmarkedet og vi økonomisk

så med de her bemærkninger går vi ind i udvalgsarbejdet med håbet om at der kan findes et flertal her i folketinget der er parat til at justere reglerne i

en eller anden dagsorden der kører i pressen som jeg synes er rimelig populistisk

grund til at vi skal hoppe på den jeg synes i det hele

jeg synes at vi har gode vilkår her i folketinget

der vil altid være en diskussion om hvorvidt vi får for meget den skal vi da tage men jeg ser ingen grund til at

anden præmis om at vi ikke laver noget at

vores løn værd at vi i

burde få langt mindre end vi får i øjeblikket man kan altid score nogle billige point ved at køre friløb i den diskussion

vi får en løn der er i orden og jeg ser ingen grund til

være to

ser for

selv længere

egne pensioner ved siden af hvis

er jo heldigvis et frit samfund selv om regeringen selvfølgelig vil indsnævre hvilke pensionsmuligheder befolkningen har står det dog stadig folk frit for at tegne forskellige former for pensionsordninger

vi kunne få en fornuftig diskussion af det her

nogen form for lønmisundelseskampagne og vi er

ikke deltog i den populistiske kampagne

rundet den her sag af det tror jeg sådan set godt der kunne være et

ellers kommer vi til at diskutere det her i to tusind og tolv

eller højere

ikke at sige at når det passer med at sammenligne med en arbejdsmarkedspension så gør man

når det passer med at sammenligne med efterlønnen så gør man

helt særligt gør man så det

kommer til at tage det bedste af det værste og det værste af det bedste og derefter har

argumentation der så passer til konklusionen i stedet for en

derfor håber jeg sådan set at det her bliver den sidste

ikke noget ønske om at skulle turnere rundt med det her

et ønske om at få det løst fordi jeg synes

det synes vi i liberal alliance

og det vil sige at vi er positivt indstillet over for det beslutningsforslag som

på en interessant måde formået at kombinere nogle af de gode ting ved arbejdsmarkedspensioner med de gode ting ved tjenestemandspensioner og på den måde har man fået et rigtig godt system og man kan så skøjte lidt rundt i om det er

det andet system man gerne vil sammenlignes med men tilbage står vi

at et flertal i folketinget uden at ryste på hånden kan gennemføre forringelser i menneskers pensionsforhold

de grupper på arbejdsmarkedet som ikke i noget nævneværdigt omfang er omfattet af arbejdsmarkedspensioner og som ikke har været så heldige at de er blevet omfattet

af mennesker som udfører hårdt fysisk arbejde har man uden at ryste

deres vilkår det gælder efterløn og det gælder pensionsalder

være sådan at folketingsmedlemmerne selv smager den medicin de tror er god for andre og som kan få andre til at blive i længere tid på arbejdsmarkedet ja så er man da i hvert fald meget bekymret for

det er derfor vi står i den absurde situation at folketingsmedlemmer som er under fyrre år i dag kan sige at de

jord og betonarbejdere og andre mennesker som

tres en af dem en ledende venstrepolitiker der er ingen grund til at trampe rundt i hvem det er

har faktisk tidligere forsvaret folketingets pensionsregler

man passe meget på med i politik

er de særlige regler der gælder når man altså er kommet i folketinget før to tusind og syv det vil sige samtidig med at jeg gjorde det i to tusind og fem og selv om det for mig efterhånden føles som om det er en evighed siden og det gør det sikkert også for andre når de hører på mig

læst et notat som skulle vise at det

ville være grundlovsstridigt at se på pensionsforholdene for dem der kom i folketinget i to tusind og fem og tidligere

bare sige at jeg var meget overrasket over at notatet var så åbent i sin beskrivelse af problemstillingen og i sin beskrivelse af løsningsmodeller og vil da sige at hvis

relativt pæn dækning i forhold til den lønindkomst man har haft

grunde ikke har brugt mange ressourcer på at opspare pension tidligere

jo ikke åbenlyst rimeligt så ved jeg godt at

man skifter fokus og det kan jeg godt forstå

få mange glimrende redegørelser fra sine embedsmænd om hvorfor det

været finansministeriets ønske

i et system som er gammelt som er forældet og er på vej ud og siger at det skal gælde

om folketingsmedlemmer men at påstå at vores ansættelsesforhold i øvrigt minder om tjenestemænds med tryghed i ansættelsen og så videre ville nok være ganske ganske forkert

set at man har fået lavet et pensionssystem som er meget svært

meget svært at forsvare og som også indebærer det ubehagelige element

set to grundsynspunkter man falde tilbage på det ene er det med de velerhvervede rettigheder altså at vi har et retskrav på

kan gøres noget ved det jeg synes måske indimellem

og ministre der har travlt med at tale om at de vil gøre op med krævementaliteten skulle overveje hvorfor det altid er de økonomisk dårligt stillede danskere som skal gøre op krævementaliteten mens det at stå fast på sine rettigheder på sit retskrav er helt i orden

faktisk at man skulle overveje om det er rimeligt om det er en fornuftig måde

godt overveje om det ikke bør være sådan at man i folketinget og regeringen når man har det udgangspunkt at man generelt set

spidsen altså

imod al den snak om at vi skal blive længere tid på arbejdsmarkedet så det

rigtig rigtig godt eksempel selvfølgelig kan man godt når man kigger sig om i folketingssalen både før og efter det her valg i nogle tilfælde sige at det

dårlig idé hvis folk gik foran med et godt eksempel og blev

godt have det synspunkt at man ville vise at man var villig til at gå foran desværre desværre må

er det sådan at man har

det er så ikke enhedslistens udgangspunkt at det bør være sådan

en drøftelse kunne have en diskussion om en lang række andre besynderligheder i folketingsmedlemmernes aflønning for eksempel den besynderlighed at vi har

i princippet dækker pølser ved pølsevogne

burgere og taxaregninger ud over det folketingets regler giver mulighed for at dække og sagtens kan bruges på usunde varer når man rejser rundt i landet til møder midt om natten ingen tvivl om det

og urimeligt så der er bestemt mange elementer i folketingsmedlemmernes forhold der kunne være grund til at diskutere men i realitetens verden tror jeg at man bare skal konkludere på diskussionen i dag at når folk snakker om helheder og spørgsmål i udvalgene så dækker det bare over den banale kendsgerning at her skal der ikke ske nogen forandring og så tror jeg det er rigtigt som herre simon emil ammitzbøll antydede at så kunne

også fremgået af debatten her i dag at der er folk i enhedslisten som er villige til at følge op på sagen

havde stemt for

også ved hjælp af noget diskussion hos statsrevisorerne og der synes vi selvfølgelig det er godt at man får skabt klarhed om de

er glade for at der lægges op til at vi i hvert fald

en sammenlignelighed mellem eftervederlaget for folketingsmedlemmer og for ministre og

det drejer sig om med eftervederlaget for os at se er jo at der skal være en rimelig periode hvor folk der har arbejdet politisk

kan nå at komme væk fra den politiske del hvis hvis nu ikke man kan være i politik længere

man nyder befolkningens tillid og så skal man over og have et et andet job finde tilbage på

der skal der så gælde nogle rimelige vilkår der gør det muligt

men så heller ikke mere allerede i dag kan man jo diskutere det kommer vi også tilbage til om to års eftervederlag egentlig ikke er lidt til den gode side

socialiseret med det øvrige arbejdsmarked så man kan finde et

fornuftigt virke er det så ikke lidt voldsomt at skulle bruge to år på det det er jo den tanke man også har haft når man har sagt og

for folketingsmedlemmers vedkommende jo

finder et andet job men vi synes allerede at det

med de to år og derfor synes vi selvfølgelig også at det er fint at få en

harmoniseret situation folketingsmedlemmer og ministre imellem

højde for for ministrenes del

selv om man ville fastholde de regler der var for år to tusind

af folketingets nuværende partier finansministerens eget

man ikke vil blande sig yderligere i detaljerne i de vilkår der gælder for ministres aflønning i forhold til det

ikke et princip der er større end som så eftersom man var villig til at sætte lønnen ned med

er vi meget glade for men jeg synes man

se på ikke så meget beløbene

vi har ikke den der misundelse i forhold til

det andet niveau men det her med de regler der ligesom omgiver det det synes vi er noget man skal gå ind at se på for det er

man indfører nogle nye som gammel fagforeningsformand vil jeg sige at det er en

det er jo sådan som det også

senere dage vigtigt at vi gør op med krævementaliteten og hvis det ikke er krævementalitet når man bliver stillet over for et ønske om at fjerne nogle privilegier at kræve dem erstattet af nogle andre så ved jeg ikke

også haft det synspunkt at det burde være sådan at man som minister i lighed med folketingsmedlemmerne ikke kunne få eftervederlag i mere end halvdelen af den tid man har været valgt

også er en rigtig og rimelig ordning at man også her om jeg så må sige optjener tid

om at når man har været væk fordi man har været minister i en længere periode har man måske også brug for lidt mere tid til at vende tilbage nogle får ganske vist mange venner blandt erhvervsledere og andre mens de er ministre

andre kan risikere at få ganske få venner og måske en del af

kan det jo være vanskeligt at vende tilbage så det synes vi sådan set

indføre det princip så har jeg godt

der var en enkelt ting i eftervederlagsordningen hvad enten det nu skyldes at eftervederlagsordning var sådan eller at det

en forkert administration som betød at man kunne få eftervederlag

flere gange for den samme periode

at nu måtte disse ministre der jo helt åbenlyst og urimeligt

samfundssind og ligesom lade være med være med

at kræve ind det var slet ikke melodien for

havde en bestemt tolkning af regelsættet ret til at modtage pengene

ske noget indgreb over for dem den regel bliver så

også bliver klargjort i lovgrundlaget det er vi selvfølgelig med på

sige at vi også her er helt indstillet på at lave en bredere diskussion af ministres lønforhold en af de særlig bemærkelsesværdige ting som jeg et par gange har rejst både over for den tidligere regering og over for den nuværende regering

inde på i mit sidste indlæg

ministre som sidder i folketinget også selv om

har man nok ikke ret mange omkostninger i forbindelse med sit arbejde som ikke dækkes af ministeriet

interessante synspunkt at det er meget vigtigt at ministre der ikke sidder i folketinget på alle måder økonomisk ligestilles med folketingsmedlemmerne og så får de altså et omkostningstillæg som

folketingsarbejdet det folketingsarbejde har man så slet ikke men man får

meget vigtigt at ligestille alle ministre så ingen stilles dårligere

rigtig godt eksempel på at man ligesom fastholder en efter min mening meget besynderlig krævementalitet derfor bliver det meget vanskeligt at sige til befolkningen

og lade være med at kræve ind og hvis i har

men lad os se på det vi må jo se på om det fortsatte udvalgsarbejde kan gøre at

få udvidet regeringens beskedne forsøg på at fjerne åbenlyse urimeligheder i de her regler til også at omfatte enkelte andre urimeligheder

er lige

må sige

som et karrierestop og

så eftertragtede så er der nogle få der er eftertragtede

arbejde bagefter men det er klart et mindretal hvorvidt den nye gennemsnitsalder der nu er i folketingssalen vil ændre på det hvorvidt den nye kultur på nogle arbejdspladser vil ændre på det det kan vi ikke vide

at agere fordi et enkelt medlem

har stået i en situation hvor man gik direkte herfra

synes vi ikke er grundlag

tage det element ud af den samlede pakke og drøfte det enkeltvis men vi ser gerne på på pakken som helhed og også på om den eventuelt skal skrues sammen på en anden måde

år et og år to skal skal være ens eller om der skal være forskellige ordninger i

hverv

er jeg

suppleret op i en periode så

både den lønindkomst man har tilvejebragt via det arbejde man har på arbejdsmarkedet

det job man har fået er et job hvor man tjener mindre end

stadig væk også lige får suppleret op så man fortsætter på det niveau man

var politiker det er vist en rimelig lukrativ ordning

det svært at finde folk der har mulighed for at få

man så lave det om ja det gør man selvfølgelig jeg glæder mig utrolig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

at hvis man skal ændre en åbenbar urimelighed noget man selv definerer som en åbenbar urimelighed så skal der sættes noget andet i stedet

meget svært ved at forstå også taget i betragtning at det kan

det er en del af et folketingsmedlems samlede aflønningsvilkår det kunne man måske til nød sige

det er jo noget der gælder det er man sikker på

man overhovedet finder et job eller ikke finder et job

det gælder også de mennesker som har orlov fra en stilling og her bliver det jo helt absurd altså folk der er ansat i en stilling

komme tilbage til den stilling den står klar

er færdige som politikere får også ret til en års vederlag oveni

nogle situationer hvor det er ret tilfældigt hvordan de enkelte folketingsmedlemmer er stillet i

den her åbenbare urimelighed kun kan justeres hvis man sætter noget andet i stedet derfor håber vi også at når vi får diskussionen om

en åbenbar urimelighed manifestere sig i at man så også tager sig sammen til dog at få ændret på det her område så det ikke skal afvente alt muligt andet det vil vi i hvert fald fra

man

vende tilbage i princippet dagen efter og så også at kunne få

det hænger sammen med løn det hænger sammen med pensionsvilkår det hænger sammen med andre vilkår derfor er man nødt til at se det her i en sammenhæng

også gjort tidligere da man sidst fik en større reform af det her

man skal se det i sammenhæng med de tillæg man

er

skal

det

vi har også en vis forståelse for at når man

være et eftervederlag der kan sørge for at man kan blive indsluset på det almindelige arbejdsmarked igen

men vi synes det er ganske urimeligt

og så får pengene i eftervederlag for at

trækker pengene fra hvis man får en indtægt

det offentlige sparer de penge og

så man ikke får en ekstraordinært

man tidligere har siddet i folketinget eftervederlag

i hvert fald ikke fra vores side

folketinget på grund af en særlig form for understøttelse for skatteborgernes penge det virker jo mærkeligt det er jo lavet fordi

mener at der er visse folketingsmedlemmer som er i en særlig udsat arbejdsmæssig situation

jo more sig meget over eller man kan gå ind i lange diskussioner

og i visse tilfælde sikkert være rigtigt og det

sådan udslusningsordning i forhold til at komme tilbage til det pulserende arbejdsmarked

vi synes det her burde være ligetil jeg kan jo godt høre på den debat der har været når jeg er det nummer i ordførerrækken jeg er at det

halvfems mandater der kommer til at stemme for det her beslutningsforslag men jeg hører også bla

hvert fald det første af de tre forslag hvor jeg ikke fik en skideballe

jo tro at man er mere positiv her end man er

vi håber at der vil ske noget på det her punkt for jeg tror at man er nødt til at forstå

svært at forklare og forsvare for os

det er ufattelig svært at forstå for den danske befolkning at vi her lige meget hvad man

hvor der endda sidder bunker af medlemmer i det her folketing

de havde tidligere fra dag et og så oven i få eftervederlag

men det er særlig pinligt i en situation hvor dansk økonomi ser ud som den gør nu

vi ville bede dem om at stramme sig noget mere an hvis det stod til liberal alliance og det synes vi sådan set også godt at vi selv kunne gøre herinde på det her punkt det her er et sted hvor det er nemt

rammer i virkeligheden ikke nogen ud over nogle der får for

når man har den samme ordning for folketingsmedlemmer nemlig at man beholder sit eftervederlag uanset om man har arbejde og tjener penge samtidig det er vel også derfor at konklusionen i alle indlæg er at isoleret set er det urimeligt men det skal ses i en større sammenhæng det er jo et argument jeg også godt kender fra min tid som fagforeningsformand når man mødte op til nogle forhandlinger for eksempel i finansministeriet

var nogle åbenlyse urimeligheder hvis man så ikke rigtig kunne finde på noget at sige imod at det var åbenlyse urimeligheder

sige at det her må ses i en større sammenhæng og i en helhed og så håbede man selvfølgelig på at man fik noget som kompensation for

en åbenlys urimelighed det synes jeg sådan set er en fornuftigt nok taktik når det er en fagforening der forhandler med en arbejdsgiver eller en arbejdsgiverorganisation at man ligesom ser på kan få noget godt ud af

jo sådan at den måde vi fastlægger vores løn på her i folketinget jo ikke er ved at vi forhandler med nogle andre vi forhandler med os selv og derfor kan man godt være lidt betænkelig

skal man gøre noget andet ok

der menes det kan jo bare være at man i folketinget synes at nu skal man ikke fjerne en urimelighed i forhold til sin egen aflønning

set på dagpengesystemet på da man skulle se det i en

det at vi halverer dagpengeperioden og fordobler optjeningsperioden fordi så har vi rigtigt set det i en helhed fordi så har vi nemlig ramt de arbejdsløse

det er rigtig helhedsorienteret politik som jeg ved er det som et flertal i folketinget går ind for så i den sammenhæng den sammenhæng er der vel ikke nogen grund til at være så bekymret for at se det her i en helhed fordi man bare

set nogle meget positive udtalelser

vi diskuteret det i nogle timer nogle mener i for lang tid og det kan godt være at det har taget for lang tid men den nemmeste måde at sikre at det ikke tager for lang tid i fremtiden er jo at få løst nogle af de udfordringer

og derfor tror jeg at det ville være rigtig klogt hvis vi i det videre udvalgsarbejde overvejer om vi kunne organisere og tage initiativ til en proces hvor folketingets partier sammen diskuterer de her problemer og udfordringer med henblik på inden for en overskuelig tid at komme med løsningsforslag så må vi jo finde ud af om vi kan blive enige om noget som helst

vi ikke kan blive det

jo være at vi faktisk kan blive enige om så meget

det i salen hvert eneste år i fremtiden men det er klart nok vil jeg gerne sige for vores vedkommende at det forslag

går ud på at det eftervederlag man får som kompensation for tabt arbejdsfortjeneste får man ikke

hvis man ikke kan finde på andet som er forkert og ingen har jo været i stand til at nævne noget konkret andet der er forkert ud over enhedslisten dansk folkeparti og liberal alliance alle andre synes jo alt andet

at i helhedens navn fjerner man den uskønne plet der er på

det kan vi sikkert alle sammen være enige om så det må have været med stor spænding at folketinget ventede på at få at vide hvad den tidligere regering

egentlig ville gøre for nu skulle der jo ske noget med ejendomsvurderingerne der blev ikke alene en lang venten det blev en meget meget lang venten den daværende regering satte første gang sagen på lovprogrammet for folketingsåret to tusind og ni

men ifølge lovprogrammet skulle der først fremsættes lovforslag i slutningen af to tusind og ti altså næsten halvandet år efter at den daværende minister havde meddelt at nu skulle vurderingerne afskaffes mere hastede det trods alt ikke for vk regeringen at komme ejendomsvurderingerne til livs sagen blev tilmed sat på lovprogrammet med nogle vage formuleringer om at der var igangsat et arbejde med henblik på at vurdere behovet for ændring af reglerne om vurdering af fast ejendom og at man enten kunne ændre den gældende lov

udarbejde en ny det er næppe kommet som en overraskende oplysning for folketinget at man enten kunne ændre en gældende lov eller vedtage en ny for det kan man som bekendt

det var i det hele taget et bemærkelsesværdigt ringe ambitionsniveau vk regeringen her lagde for dagen når vi ellers havde fået vide at nu skulle disse overflødige ejendomsvurderinger helt afskaffes hvilket lovforslag fremsatte vk regeringen så egentlig intet

efter forsøgte man sig så igen men nu ville man ikke længere afskaffe vurderingssystemet jeg ved ikke hvorfor men nu ville man kun justere nogle administrative forhold vedrørende grundforbedringsfradraget

var det hele lovforslaget skulle ifølge lovprogrammet fremsættes i slutningen af november to tusind og ti

hvad skete der det samme som året i forvejen nemlig ingenting så fremsatte dansk folkeparti i juni i år beslutningsforslag b en hundrede og fyrre om at afskaffe vurderingerne og så fandt vk regeringen pludselig sine gamle ambitioner frem igen b en hundrede og fyrre blev vedtaget i slutningen af juni og hermed havde den daværende regering siddet med hænderne i skødet i næsten tre år uden at være i stand til at fremsætte det lovforslag som man selv havde sat på lovprogrammet ikke engang det lille forslag om at ændre lidt i tidsfristerne

for for grundforbedringsfradraget havde man været i stand til

at den nuværende regering med et snuptag skal kunne fremsætte det forslag som den tidligere regering i løbet af tre år ikke selv var i stand til at fremsætte

naturligvis meget glad for den tillid som man fra

udviser over for regeringens evne til at klare den tidligere regerings uløste problemer så tak for det dernæst

vil jeg sige at jeg er ganske enig med forslagsstillerne i at der er god grund til at se nærmere på vurderingsområdet men jeg mener også at vi bør tænke os om og tænke os rigtig godt om beslutningsforslag

b en hundrede og fyrre fra juni i år

skal de almindelige vurderinger af fast ejendom ophøre men under folketingets behandling af b en hundrede og fyrre gav ordførerne fra begge sider af folketingssalen udtryk for at hvis ejendomspriserne

det samme skal ske for de kommunale grundskatter hvis vurderingerne kommer under det såkaldte

skal ordningen gøres så enkel og effektiv som muligt her kommer vi så til det

bliver jo brugt til noget der er ikke tale om at skat foretager vurderinger som kun koster ressourcer og giver en masse unødvendige klager jeg må tilføje at de alternativer som jeg er blevet præsenteret for ikke har overbevist mig om at en skematisk vurderingsordning skulle være bedre eller billigere end en vurderingsordning baseret på de retningslinjer som vi kender i dag ejendomsskatterne indbringer tilsammen et beløb i størrelsesordenen fem og tredive milliard kroner om året det er rigtig mange penge dem kan vi som samfund ikke undvære og vi skal have et ordentligt grundlag at opkræve dem på hvis det bedst kan gøres ved at opretholde en eller anden form for ejendomsvurdering så må vi gøre det men det skal selvfølgelig gøres så enkelt

effektivt som muligt jeg vil gerne gøre det klart at regeringen ikke går ind for at fjerne ejendomsvurderingerne helt sådan som beslutningsforslag nummer b elleve lægger op til og derfor kan regeringen ikke støtte forslaget men jeg vil samtidig gøre det lige så klart at regeringen i høj grad går ind for at vi får hele dette område moderniseret for det trænger det til vurderingsordningen i sin nuværende udformning er ikke nogen hellig ko for regeringen og kan vi gøre tingene på en bedre måde end nu skal vi selvfølgelig gøre det det agter regeringen at gå i gang med man kan sagtens forenkle og modernisere vurderingsområdet uden samtidig

der er ting i lovgivningen som kan forbedres og det samme gælder it systemer og mange andre ting

et område der som så mange andre har været udsultet under den borgerlige regering så der er nok at tage fat på

fremgår det af bemærkningerne til beslutningsforslaget at forslagsstillerne ønsker at sikre at boligbeskatningen holdes i ro lad mig derfor til beroligelse for alle meddele at regeringen ikke har planer om det modsatte for regeringen er det faktisk helt helt centralt

citere

nævne dem

når

dem at deres ejendomsværdiskat ikke pludselig tordnede i vejret

regne med at der ikke pludselig lå en ekstra regning der slog bunden ud af hele familiens økonomi

dem som måske i den seneste tid har

at penge de havde til tøj mad ferie osv

og også var sikre på i morgen de har kunnet vide sig sikre på at ejendomsværdiskatten ikke bare steg og steg

og udhulede deres rådighedsbeløb

ikke længere bliver brugt som grundlag for beskatning af fast ejendom men den tryghed er den nye regering godt i gang med at sætte over styr beslutningsforslaget b elleve er et

et enklere grundlag for beskatning af fast ejendom da der burde være garanti for at boligskatten bliver holdt i ro så det ikke længere er relevant at holde fast i den eksisterende vurderingsordning ejendomsvurderinger bliver ikke længere brugt som grundlag for beskatning af fast ejendom og derfor har den eksisterende ejendomsvurderingsordning udspillet sin rolle vi mener derfor i venstre at der er al mulig grund til at afskaffe en ressourcekrævende og dyr ordning og erstatte den med en mere simpel

ejendomsvurderinger med faste intervaller som ikke bruges til ret meget på grund af skattestoppet når det kan

maskinelt nu er b elleve jo ikke ligefrem nogen nyhed i stort set uændret form

hundrede og fyrre som blev fremsat den tredivete maj i forrige folketingssamling dengang var der bred enighed om forslaget det var kun de radikale venstre og enhedslisten der beklageligvis ikke støttede op om forslaget og på den baggrund burde det være helt naturligt at forslaget blev fremsat igen efter at den nye regering trådte til

har desværre skullet kigge langt efter et enklere grundlag for beskatning af fast ejendom i det nye lovprogram man bliver nødt til at spørge sig selv hvad i alverden der har ændret sig på det halve år der er gået hvis s og sf stadig står ved deres løfter om ikke at røre ved boligskatterne hvad i alverden vil de så bruge den eksisterende dyre ejendomsvurderingsordning til vi bør kunne blive enige om at vi ikke skal foretage

for ejendomsvurderingernes egen skyld

derfor kun en konklusion man kan drage af den kovending

og sf har tænkt sig at løbe fra de løfter de har givet til boligejerne

til alle mulige andre danskere at regeringen er godt i gang med at trække tæppet væk under boligejerne underbygges også

indeværende periode bemærk venligst tilføjelsen indeværende periode skal det betyde at man godt kan hæve skatterne efter indeværende periode spørger man de radikales skatteordfører

har regeringen bestemt ikke fredet boligskatterne han siger og jeg citerer vi siger ikke at vi ikke vil ophæve boligskattestoppet det bliver formentlig bare ikke i denne valgperiode

ifølge herre nadeem farooq kan vi ikke engang vide os sikre på at der ikke vil blive pillet ved boligskatterne i denne periode venstre kan støtte dette beslutningsforslag præcis som vi kunne for et halvt år siden da vi behandlede et fuldstændig identisk forslag her

vælter det

denne

jeg

på men når partierne skriver at de mener at man opretholder et stort apparat til at foretage nogle vurderinger som langt hen ad vejen ikke bliver brugt til ret meget

i skærende kontrast til den lange række af love som henviser til

sidst dette forslag blev fremsat

daværende skatteminister herre peter christensen fra venstre

lovgivning på mindst ni og tyve områder som henviser til ejendomsvurderingerne med andre ord

bliver vurderingerne brugt til ganske meget og derfor vil det have store konsekvenser helt at afskaffe ejendomsvurderingerne men hvad er konsekvenserne for boligejere andelsboligforeninger boligforeninger rundtomkring i landet det fremgår af bemærkningerne til forslaget at man skal låse

som betales i dag det vil sige den laveste ejendomsvurdering i to tusind og et plus fem procent eller ejendomsvurderingen i to tusind og to eller den aktuelle

ved seneste vurdering det skulle så være et værn mod at boligskatterne stiger det er det muligvis også for nogle men hvis nu ejendomspriserne falder hvad så så burde ejendomsskatten jo også falde

hvis det her forslag bliver gennemført nogle af de danskere som forslagsstillerne ønsker at give en håndsrækning får nemlig ikke en faldende

de højreorienterede partier kunne lige så godt sige det ligeud kære boligejere i udkantsdanmark i skal ikke have glæde

af den faldende boligskat for vi har nogle andre vi hellere vil sikre med det her forslag er det virkelig meningen at dansk folkeparti venstre og konservative vil fratage mennesker

muligheden for at betale mindre i skat det spørger jeg bare om her fra talerstolen jeg mener at det er problematisk at

betyder at angiveligt angiveligt op mod hver femte boligejer vil blive beskattet af en værdi der ligger højere end den aktuelle værdi

snyder dermed de boligejer hvoraf en stor del er bosiddende i det såkaldte udkantsdanmark de snyder dem for en lettelse af ejendomsskatten den eneste mulighed

sikrer at ejendomsværdien ikke reelt er lavere end den vurdering skatten er beregnet ud fra

positivt indstillet over for ændringer der har til formål at afbureaukratisere og gøre gældende regler mere simple og gennemskuelige

åbne over for at reformere det grundlag vi beskatter fast ejendom på men vi ser ikke forslaget om at suspendere ejendomsvurderingerne som den rette vej at gå

problematisk at presse udkantsdanmark yderligere og skævvride danmark endnu mere hvilket risikerer at blive den umiddelbare konsekvens hvis forslaget bliver gennemført hertil kommer

vil kunne blive beskattet af mere

det deres bolig rent faktisk er værd det er i direkte modstrid med

er

end et par sporadiske slag i luften jeg kan lige så godt sige med det samme at radikale venstre ikke støtter dette forslag det skyldes at forslaget forsimpler hele problemstillingen den demonstrative forenkling forplumrer faktisk også debatten

for at forny og modernisere vurderingssystemet

jeg skal her pointere som

skatteministeren har gjort tidligere at ejendomsvurderingssystemet er relevant på rigtig mange områder vi bruger blandt andet ejendomsvurderingssystemet i dag når der skal estimeres

og når den kommunale

erhvervsejendomme og forretningsejendomme

det her formentlig stadig vil være nødvendigt at foretage en form for vurdering

faktisk implicit selv for en bevarelse af vurderingssystemet derudover vil jeg sige at

vurderingssystemet har tråde til cirka fem og tyve

at man skal være meget forsigtig med at foretage isolerede indgreb uden at tænke helheden igennem så på den baggrund

end beskatning af fast ejendom det foreliggende forslag tager ikke i tilstrækkelig grad hensyn til andre lovgivningsområder som vil blive påvirket af den her deciderede afskaffelse derfor kan vi heller ikke fra

afskaffelse af ejendomsvurderingssystemet

fuldstændig korrekt at sf stemte for det lignende forslag b en hundrede og fyrre i juni måned

at de daværende regeringspartier venstre og konservative tidligere to gange havde forsøgt at skabe et enklere system uden nogen form for resultat og da vi netop ønsker en enklere og mere moderne ordning kunne både s og sf støtte op om beslutningsforslaget der medførte

at folketinget pålægger regeringen at arbejde med om det er muligt at etablere et enklere grundlag for beskatning af fast ejendom

det fremgår også klart af de bemærkninger som sf fremlagde i forbindelse med beslutningsforslaget nu ønsker man så at den nuværende regering skal gå ind og fikse det som man fra den borgerlige regerings side ikke formåede at gøre jeg synes sådan set det er rart med den tiltro man udviser fra

nuværende regering løse

den tidligere regering ikke kunne og der skal heller ikke være nogen tvivl om at vi

side har tænkt os at arbejde hårdt på at forbedre et område

vk regeringen brugte ti år på at udhule men jeg vil også gerne slå

forkorte debatten lidt men som der står på side ti i regeringsgrundlaget

vil regeringen holde boligskatterne og rentefradraget i ro i indeværende periode

daværende statsminister anders fogh rasmussen lovede op til valget i to tusind og syv hvad han gjorde var så noget andet men den her gang er det indskrevet i regeringsgrundlaget og fra sfs side er vi sådan set glade for det indhold der er i regeringsgrundlaget og vi har tænkt os at føre det ud

fordi vi med beslutningsforslaget her vil afskaffe de almindelige vurderinger af fast ejendom og sikre trygheden for den helt almindelige familie der bor i egen bolig vi er bekymrede for at et politisk flertal vil hæve boligskatterne vi ved at et af regeringspartierne og regeringens parlamentariske grundlag vil hæve boligskatterne vi ved også at både socialdemokratiet og socialistisk folkeparti tidligere har flirtet med tanken

de helt almindelige danske familier som har valgt at købe deres egen bolig derfor var vi også glade da både socialdemokraterne og socialistisk folkeparti stemte for b en hundrede og fyrre om en enklere ejendomsvurdering det betød mere ro om boligbeskatningen og boligejerne åndede lidt mere lettet op men det viste sig jo blot at være endnu et af s og sfs mange meldinger som man løber fra det er beskæmmende at se den kynisme som s og sf udviser man går til valg på en masse løfter blandt andet til boligejerne om en enklere ejendomsvurdering

overstået

hundrede og fyrre ja den socialdemokratiske ordfører herre thomas jensen stemte sågar selv for og nu stemmer han så imod det er sørgerligt er en sørgelig dag for husejerne der har grund til at frygte hvad der kommer til at ske

også en sørgelig dag for folkestyret når man så eklatant løber fra et valgløfte og fra et beslutningsforslag man selv har været med til at stemme for

brian mikkelsen at vi kæmper videre og vil arbejde for at få beslutningsforslaget vedtaget

det tunge administrative system som ejendomsvurderingerne er flere partier har tilkendegivet at man

vise at man virkelig mener det

givet danskerne en sikkerhed for at politikerne ikke pludselig opfinder en ny skat eller afgift

det er vel naturligt at vi ser på om det system vi bruger til at beregne ejendomsværdiskatten som er fra tiden før skattestoppet blev indført nu også behøver at fortsætte

der inden dette forslag blev behandlet i dag var et stort flertal for at holde boligskatterne i ro

være fornuftigt at se på om vi ikke kan få disse eksisterende funktioner til at blive udført på anden vis

afskaffe ejendomsvurderingen er virkelig mange og det er ansatte vi nemt kunne bruge på en mere hensigtsmæssig måde systemet er ganske for tungt og for dyrt set i forhold

som jeg har nævnt findes der mange gode grunde til at vurderingssystemet skal skrottes faktisk kan

tanker om en eneste grund til at bevare vurderingen nemlig den at man ønsker at bevare

for at hæve boligskatterne med forslaget her får vi jo skilt fårene fra bukkene i diskussionen om boligskatterne de som støtter forslaget afskriver sig nemlig muligheden for at hæve boligskatterne mens de som er imod forslaget åbenbart vil bevare muligheden for at lade boligskatterne stige så enkelt kan det siges jeg synes det er rigtig ærgerligt at sf og s nu har skiftet holdning men det gode er vel at

regering

resultatet er at mange arbejdspladser er flyttet til udlandet sagsbehandlingstiderne for miljøgodkendelser er uhørt lange der er eksempler på landmænd der har ventet op til fire år på

en miljøgodkendelse reglerne for anvendelse af gødning varierer markant mellem eu landene og danmark har de markant strammeste regler danmark er det eu land der har de mest restriktive regler for udbringningstidspunkter for flydende husdyrgødning det er kun i danmark og i holland at efterafgrøder er pligtige loftet over tilførsel af kvælstof i husdyrs og handelsgødning er betydelig lavere i danmark end i andre lande jordskatterne i danmark er i gennemsnit tre hundrede og syv og tyve kroner per hektar i tyskland er gennemsnittet på en hundrede

i danmark er i dag på en hundrede og seks og fyrre kroner per

der er ingen afgifter i tyskland og alligevel planlægges der yderligere afgiftsstigninger

desværre ser det ud til at den nye regering har tænkt sig at forværre forholdene for landbruget yderligere vi skal sikre intelligente løsninger i stedet for blinde forringelser der sætter markedskræfterne ud af kraft og bidrager til at nedlægge endnu flere af de næsten tohundredetusind arbejdspladser der knytter sig direkte

til dansk landbrugsproduktion det er ikke i orden at man med henvisning til eu krav bombarderer landbruget med nye afgifter og nye kontrolkrav

at give ethvert erhverv samme rammevilkår og samme konkurrencevilkår inden for eus grænser det er liberal alliances ønske at den af regeringen planlagte natur og landbrugskommission vil beskæftige sig med alle disse emner og bidrage til løsningen af såvel de kortsigtede som de langsigtede udfordringer derfor fremsætter liberal alliance følgende forslag til vedtagelse folketinget pålægger regeringen at afvente den i regeringsgrundlaget lovede natur og landbrugskommissions anbefalinger

tænker jeg at folketinget har respekt for men mon ikke rammevilkårsanalysen vil give vigtig information om landbrugets konkurrenceevne det jeg kan sige er at landbruget i de seneste ti år har haft en meget lav produktivitetsudvikling det skal ses sammen med at afregningspriserne på landbrugets produkter ikke har fulgt stigningen i priserne på import

med en faldende indtjening har landbruget opbygget en meget

dog hører det også med til fortællingen at de nyeste tal

lidt grund til optimisme prognoserne viser stigende priser for landbrugsprodukter herunder stigende priser for svinekød også økoeksporten vokser økologien er tredoblet på fire år og friland efterspørger flere økogrise særlig til eksport det sammen med forventningerne om et lavt renteniveau kan vi dog trods alt glæde os over

er højere end hos vores konkurrenter og det kan man selvfølgelig kalde ulige konkurrence

selv har et medansvar for udviklingen især

en faldende indtjening kombineret med høj gæld og høje omkostninger til løn er udgangspunktet for dansk landbrug og det er alvorligt det er alvorligt for erhvervet og for den enkelte landmand der rammes på sit levebrød

stor forståelse for de landmænd som har svært ved at sove om natten af bekymring over økonomien

har vi jo så også et par hængepartier som den tidligere regering har efterladt et af hængepartierne er afgiften på sprøjtegift vi skal have styr på forbruget af sprøjtegift det er alt for højt derfor vil vi omlægge pesticidafgiften den tidligere regering arbejdede på en afgiftsmodel fastsat efter miljø og sundhedskriterier som langt hen ad vejen svarer til den nye regerings ønsker og det vil vi tage med i vores overvejelser jeg skal så samtidig gøre opmærksom på at afgiften ligger i skatteministeriet men jeg vil selvfølgelig følge med i hvad der sker

vand og naturplanerne vi tager her afsæt i de planer som den tidligere regering har udarbejdet det er miljøministerens område men det er nok ikke gået hen over hovedet på ordførerne at at

det bliver meddelt at at vandplanerne bliver offentliggjort i morgen

hængepartierne skal vi have på plads fordi det er vigtigt for regeringen at danmark lever op til eus krav

naturen og miljøet i danmark har brug for en indsats de byrder som tiltagene vil betyde for landbruget

landbruget allerede kompenseret for pesticidafgiften ved den tidligere regerings skattelettelser det vigtige for mig er dog ikke fortiden det vigtige er fremtiden og landbrugets fremtidige udviklingsmuligheder udgangspunktet er alvorligt det er vi meget opmærksom på i regeringen og vi vil sikre at hele læsset ikke vælter regeringen har et ønske om at danmark fortsat skal være et landbrugsland med et landbrug vi kan være stolte af

spiller en betydelig rolle i fremtiden og i den grønne økonomi rammerne mulighederne for landbrugets rolle i den grønne økonomi vil vi gå i gang med at kortlægge og beskrive i det arbejde som den kommende natur og landbrugskommission skal tage fat på det er en meget vigtig men også omfattende opgave at udstikke vejen for et fremtidigt grønnere og bæredygtigt landbrug og derfor skal vi forberede os grundigt derfor landbrugskommissionen

det er alfa og omega at det her arbejde og dermed landbrugets fremtid bliver så solidt som muligt og at vi får bemandet

sige at vi allerede nu med finansloven har gennemført en miljøfokusering af landdistriktsprogrammet for omkring seks hundrede og halvtreds million

og et godt vandmiljø men som også skal være med til at give landbruget en førerposition inden for grøn teknologi

og tretten er der for eksempel afsat halvfjerds million kroner ekstra hvert år til investeringer i miljøteknologi som bedre sprøjter og

man kan selvfølgelig ikke sige grøn omstilling uden også at nævne økologien vi skal have sat skub i økologien hvis vi skal nå målsætningen om at fordoble arealet i

og tyve i regeringens finanslovforslag omdisponerer vi midlerne under landdistriktsprogrammet til mere økologi på flere fronter vi skal have mere økologi og det er det helt nye i

den offentlige bespisning vi skal

offentlige spisesteder til at levere økologisk mad i børnehaverne på hospitalerne og i kantinerne vi vil styrke eksportindsatsen og vi afsætter flere midler til investeringer

ud over økologien vil regeringen arbejde for et konventionelt industrilandbrugsspor med plads til store bedrifter jeg tror

fremtid med store bedrifter og hvor en nicheproduktion af kvalitetsprodukter og energi vil være indtægtskilder for landbruget samlet set mener jeg faktisk at vi har lagt et realistisk spor ud for at sikre

spor er der også plads til at samle op

for den vedvarende energi hvor der også vil være muligheder for landbruget

at levere biomasse biogas og andre ting så der er faktisk en bred vifte af elementer på vej som skal sikre danmark som landbrugsland

men for at samle op rigtigt at det samlede billede af konkurrenceevnen er broget og vi må erkende at konkurrencevilkårene er en samlet betegnelse for mange faktorer hvoraf nogle er politisk betinget og andre håndteres af erhvervet selv jeg vil gerne være med til at skabe så lige rammevilkår og konkurrencebetingelser for landbruget som overhovedet muligt men vi bliver altså også nødt til at konstatere at hvis man skal producere en tomat i danmark foregår det i drivhus med opvarmning hvis man skal producere en tomat i spanien kan man gøre det på friland jeg kan jo ikke hekse jeg kan ikke få solen til at skinne flere timer i danmark

automatisk være ulige

at dansk landbrug skal finde en måde at skabe kvalitet på

er jo at der er færre pesticidrester i dansk frugt og grønt end der er i det importerede

omstilling jeg gerne vil arbejde videre med

at danske producenter kan sælge deres produkter det kræver også at vi samarbejder om løsningerne og det samarbejde er regeringen faktisk villig til

at flere solskinsdage hverken i høstmånederne eller

at danmark er et land der er omgivet af vand som vi skal passe på

vi skal passe på vores fjorde jeg kan ikke fjerne gælden som dug for solen

jo gøre alt for at sikre tid til tilpasning og jeg vil gøre alt for at hjælpe

jeg vil også sikre og holde øje med at de andre lande følger med

er en dårlig undskyldning at henvise til eu krav

koncentrere os om at ændre i danmark

en sådan højde at også omkostningerne til lønningerne ligger markant

i landene omkring os i tyskland er lønningerne

løbet af de sidste ti år steget med

hvor det er det kan betale sig at placere sin produktion eller hente sin arbejdskraft

at man i princippet er fuldstændig ligeglad med hvilken regeringsfarve der er i det danske folketing

med at træde ind i

jeg synes det er en rigtig dårlig strategi for

er sikker på at markedet er klogere end det samlede folketing herinde men hvis man

verdens tredjestørste

ti procent af den private beskæftigelse i danmark

og jeg tror simpelt hen ikke på at det er politikerne på christiansborg som er de bedste til at finde ud af hvordan dansk landbrug skal udvikle sig

produktion ligesom der også skal være ordentlige rammer om produktionen i alle andre erhverv

udsat for misligholdelse

produktionsforholdene i danmark igennem de sidste rigtig mange år

i liberal alliance at den her kommission altså natur og landbrugskommissionen skal nedsættes og vi er ikke mindst glade for at den skal være hurtigtarbejdende

at der sker en bred inddragelse af erhvervet i sammensætningen af denne kommission og at kommissoriet bliver

så det er muligt at få nogle konkrete resultater

til vedtagelse folketinget pålægger regeringen at afvente den i regeringsgrundlaget lovede natur og landbrugskommissions anbefalinger

der iværksættes nye initiativer der kan skade dansk landbrugs

af

det er en videreførelse af vk regeringens linje og tak for det men man får ikke rigtig fulgt op på det

biogas og bioenergi med videre beviserne er der i hvert fald ikke endnu vi må håbe at de kommer så laver man lidt om på nogle prioriteringer af penge til miljøteknologi det ligner også en videreførelse

gammel vin på nye flasker så lader man sit valgløfte om forhøjelse af jordskatterne

af erhvervsstøtteordninger der skal ende med en beskæring man melder ud at vandløbsplanerne skal køres igennem selv om der ligger advarsler om at en fjerdedel af landbrugsarealerne risikerer at ryge ud

blandt andet fjerner tilskuddet til vikarordningen ved sygdom for de helt små brug uden ansatte det er da at træde på den lille mand selv børn og ungeaktiviteterne i landdistrikterne 4h arbejdet langer regeringen ud efter og meget overraskende får også fødevareforskningen en tur man ville spare hundrede million

meget passende bruge en anden socialdemokratisk

vil nedsætte en natur og landbrugskommission

jo fint nok at få diskuteret og drøftet fremtiden men der er faktisk mere brug for noget konkret og kontant handling her og nu og det kunne man jo passende gøre netop her nu ved at fremlægge et forslag til en ny yj ordning så flere unge landmænd kunne komme i gang men nej det skal åbenbart også en tur i syltekrukken regeringen burde kort og godt efter venstres opfattelse fremlægge konkrete forslag til reelle konkurrenceforbedrende tiltag i stedet for at komme med nye krav skatter og byrder der svækker landbruget og fødevaresektoren regeringen har talt om en kickstart

ligner mere en antikickstart med tab

arbejdspladser venstre vil et godt og konkurrencedygtigt landbrug landbruget og fødevaresektoren knokler og gør det godt det danske samfund kan overhovedet ikke undvære landbruget som sikrer mere end ethundrede og tredivetusind danske arbejdspladser og sikrer cirka tyve procent af vores eksportindtægter i vk regeringens tid sikrede vi sammen med dansk folkeparti en liberalisering af landbrugsloven sænkede jordskatterne som kompensation fik lettet nogle omkostninger for fødevaresektoren og fik afsat penge til fødevareforskning og også afsat penge til investeringer i miljø og energiteknologi jeg vil opfordre til målrettet at sikre dansk landbrug lige konkurrencevilkår med de lande som vi konkurrerer med kan vi opnå det

nu er blandt verdens mest produktionseffektive landbrug der samtidig leverer nogle af verdens bedste fødevarer i samarbejde med netop fødevarevirksomhederne

også være mulighed for afsætning af kvalitetsvarer i det forventede stigende verdensmarked på længere sigt venstre vil landbruget og fødevaresektoren

at man

partier i folketinget

så meget desto mere nødvendigt er det så også at

så

jordpriserne det er der holdt mange foredrag om om banksektorens rolle heri så det skal jeg undlade regeringen rækker hånden ud til landbruget hvordan kan vi i fællesskab

landbruget så vi både kan leve af landbrug og leve med landbrug statsstøtte er ikke vejen frem vi skal give muligheder for at bidrage til bundlinjen i landbruget konkret lægger finanslov to tusind og tolv op til

gang i produktionen af økologiske landbrugsprodukter ved at stimulere efterspørgslen det er klogt at spille sammen med markedet på denne måde vedvarende energi vil i stor stil kunne give landbruget indtægter og afhjælpe miljøproblemer desuden vil der være sund inspiration til de mange virksomheder der udvikler teknologi hertil biogas fra biomasse kan blive et tiltrængt bidrag til indtjeningen på den enkelte bedrift vi ved at danske landmænd er dygtige godt uddannede og effektive

vi gerne udnytte gennem godt landmandskab som en del af en fælles strategi for at øge samfundskagens størrelse i danmark vi tror at der både er vilje viden og forståelse der kan bygge bro mellem landbrugets interesser og samfundets samfundsmæssigt ønsker vi kvalitetsfødevarer naturherligheder styr på miljøet og vedvarende energiløsninger et klogt

samspil er for os at se vejen frem for landbruget og for samfundet samfundet skal lægge nogle fornuftige rammer der sikrer disse hensyn og landbruget skal have plads til at bruge sine kompetencer til at udfylde

på vegne af socialdemokratiet sf det radikale venstre og enhedslisten

at regeringen klart melder ud at danmark fortsat skal være et landbrugsland og at der skal fokuseres på en produktion af fødevarer som er økonomisk og miljømæssigt bæredygtig hvor udviklingen af økologi spiller en

folketinget konstaterer endvidere med tilfredshed at regeringen som forberedelse af denne omstilling grundigt vil analysere landbrugets vilkår og udviklingsmuligheder i et udredningsarbejde der skal finde sted i en hurtigarbejdende natur og landbrugskommission folketinget lægger i den forbindelse særlig vægt på at kommissionens arbejde afspejler en tværgående og afbalanceret tilgang som tager hensyn til såvel natur miljø og klima som landbrugets økonomi

landet

vil sige at det ligger dansk folkeparti meget på sinde

det område at gøre netop yderområderne og derfor er det også vigtigt at regeringen ser at netop landbruget er med til at holde væksten i gang i yderområderne

at regeringen anerkender at landbrugets produktion af fødevarer energi og miljø genererer

i yderområderne at landbruget og

er blandt de mest beskæftigelsesfyldte erhverv

netop ude i yderområderne

dansk landbrug lægger faktisk beslag på

op imod tres procent af det danske areal

al anden produktion påvirker landbruget selvfølgelig omgivelserne og det er både

det er vigtigt og det er godt

er jo også sket betydelige reduktioner i udledningen af næringsstoffer fra landbruget men det er

landbruget jo faktisk også men der er jo sket en væsentlig mindre udledning igennem de senere år meget af det her ligger jo også i hvordan vi får det målt jeg har været til mange konferencer

hvor diskussionen kom op omkring ålegræs vi står jo reelt i en situation hvor landbruget siger at

ser ud med stenrev ude i vores

ser ud med den udledning der kommer fra de store byer vi skal jo kigge hele vejen rundt vi skal ikke kun kigge på landbruget

der kan man se at kvælstofoverskuddet fra markerne

er da noget af en reduktion med tres procent af udvaskningen fosforoverskuddet fra markerne er faldet med over fem og halvfjerds procent udledningen af ammoniak er næsten halveret og forbruget af pesticider målt i aktivstof er faldet med tres

er faldet drastisk

har jo været med til at vi er kommet ind positiv udvikling

regeringsgrundlaget at man skal udvikle og være innovativ

selvfølgelig også til gavn for natur og miljø

er jo masser af andre ting der giver lige konkurrencevilkår

hvis man endelig vil gøre noget for landbruget når man nu anerkender at landbruget er innovativt og skal udvikle sig så nytter det jo ikke noget når den enkelte landmand gerne vil være innovativ og udvikle sig

så skal vente i flere år på at få en miljøgodkendelse

af de momenter der gør at landbruget har utrolig

der gør det svært og det er der det nogle gange sker at der er danske landmænd

investeringer andre steder end i danmark så har vi jo den udvikling at vi får affolket vores landområder og vi ser ikke den innovation og udvikling som vi gerne vil have der blev talt meget

i dansk folkeparti vi ser meget gerne at vi får nogle områder som kan skabe merværdi for den enkelte landmand og

arbejdspladser

som selvfølgelig ikke ligger på vores område her

jo er utrolig vigtige når man taler

skal priserne være fornuftige vi ved det jo når vi kigger på vindmøllestrøm

også noget vi substituerer det har man gjort bevidst og det er man også nødt til at gøre mere end vi gør i

i forhold til biogas

sige at jeg håber at man får kigget på

også de mindre biogasanlæg der er ikke ret mange af dem som ikke kan levere til

også får mulighed for at få andel

her

opfattelse at det at der over årene er blevet stillet ganske strenge krav til dansk landbrug i høj grad har været med til at udvikle landbruget at det at der har været stillet høje krav til sporbarhed og fødevaresikkerhed hele vejen gennem kæden er medvirkende til at danmark som et af de få lande kan eksportere kød til japan at det at der politisk blev initieret en ambitiøs indsats mod salmonella er medvirkende til at danmark nu kan søge særstatus når det gælder æg og kyllinger inden for eu og at det at der løbende er blevet skruet op for miljøkravene er medvirkende til at det igennem de sidste tyve år er lykkedes lykkedes landbruget at øge produktionen samtidig med at miljøbelastningen er reduceret

at innovation også kommer af udfordringer

og fødevarevirksomheder klarer sig så godt i den globale konkurrence netop fordi man er foran i en udvikling som alle lande og eu samlet er nødt til at forholde sig til klima miljø natur og dyrevelfærd balancen mellem krav og det som erhvervet kan honorere skal ikke tippe

men det er der jo heller ikke nogen hverken regeringen eller oppositionen der er interesseret i og det har vi også hørt ministeren sige i sin tale vi kommer ikke uden om at lave vandplaner der sikrer grundvand og vandløb vi kommer ikke uden om at sænke pesticidforbruget yderligere vi kommer ikke uden om at sætte ind over for luftforurening hvad enten der er tale om

for radikale venstre er retningen altså klar den skal være bæredygtig og vi efterlyser erhvervets aktive medvirken til

det

arbejde benhårdt for at opfylde målsætningen om at fordoble det dyrkede økologiske areal

mener at vi må kigge på mulighederne for at omlægge til økologisk produktion så det bliver mere attraktivt for landmænd at omlægge og samtidig øger vi hjemmemarkedet for de økologiske produkter

at landbruget i langt højere grad kan blive energileverandør det er snusfornuftigt for landbruget og for hele samfundet

til at hænge sammen måske især fordi renten er så lav

at landmændene kan komme af med deres gylle

med disse vandplaner

få en dom ved eu domstolen

landbruget vil blive kompenseret

for miljøet til næsten evig tid det vil denne regering ikke for vi tager vores ansvar for såvel landbruget som for vores fælles natur nu og i fremtiden

ikke kun for landbruget men for beskæftigelsen og eksporten i det hele taget

vi investerer i en klimavenlig omlægning af landbrugsproduktionen hele verden sukker efter miljøløsninger der kan mindske landbrugets naturbelastning

udvikle disse ved at investere i forskning og skabe et godt hjemmemarked hvor teknologi kan afprøves og være et udstillingsvindue for indkøbere fra hele verden så er landbrugets omkostningsniveau blevet diskuteret nogle har nævnt lønniveauet

skal have en ordentlig løn forhandlet på plads i samarbejde mellem de faglige organisationer og

og så længe der stilles store krav om en uddannet arbejdskraft der blandt andet kan varetage dyrevelfærd og andre indviklede ting så koster det altså en ordentlig løn

landbruget som alle andre erhverv pisket til nøje at vurdere alle omkostninger jeg hører at landbruget faktisk har et ønske om at blive betragtet som en industri med færre reguleringer inden for bedriften men ved primært at kigge på input

vi må som ansvarlige politikere også se på det stigende forbrug af pesticider der er i landbruget og jeg vil gøre det helt klart sf ønsker færre pesticider i vores fødevarer og i vores natur derfor mener vi at afgifter er et godt redskab til at

har været stigende

landbruget skal som alle andre steder også

gyllenedkøling som producerer varme ventilation der kun bruger halvt så meget energi som vanligt fasefodring der mindsker ammoniakproblemerne ja jeg kunne blive ved

for kun med troværdige politikere der

vil udvikling af landbruget som et erhverv i fremtiden skaber vi et godt og bæredygtigt erhverv med sikre kvalitetsprodukter der kan afsættes til forbrugere i hele

til at udvikle miljøteknologi

som

med

landmænd for alle de miljøudfordringer vi står over for ikke desto mindre er

hvor elendigt kommunerne har håndteret de store mængder nedbør hvis det var landbruget der havde udvist forsømmelighed og ladet ulækkert kloakvand flyde rundt i danskernes boliger var der for længst sket et politisk indgreb

på problemerne samlet og ikke gøre enkelte brancher til prügelknabe saglighed kommer man længst med hvis man reelt ønsker at løse problemer jeg hilser

en natur og landbrugskommission velkommen og håber

at netop sagligheden vil være afgørende for hvad det er for løsninger man så lægger frem vi har brug for landbruget og

man ikke råd til at investere i miljøteknologi dyrevelfærd økologisk omstilling og de øvrige områder der har stor

bevågenhed og som er noget som vi alle sammen ønsker at landbruget skal investere i

også afgørende at de rammevilkår landbruget agerer inden for

fair og rimelige

på lige fod med tilsvarende udenlandske konkurrenters konkurrencevilkår det er også en af grundene til at den borgerlige regering

i højere grad understøttede brugen af de mest skånsomme produkter det er meget klogt at lave en intelligent omlægning men det er jo desværre lettere sagt end gjort

så hårdt ramt at vi reelt flytter produktionen ud af landet

tænker os rigtig grundigt om

vil gerne advare imod at når regeringen på et tidspunkt kommer med et forslag

produktionen af særlige landbrugsprodukter men at man netop prøver at lave en intelligent omlægning

hvis den bekymring imødekommes af regeringen vi vil gerne advare mod de vandplaner der netop nu er ved at blive færdigbehandlet i miljøministeriet

naturligvis at vi som en del af regeringen tog initiativet til at implementere vandrammedirektivet men det har desværre vist sig og

en af grundene til at vk regeringen bremsede planerne

i første omgang kom på bordet med tusindvis af høringssvar skød langt over målet i forhold til vores naboer et vandløb der af tyske myndigheder blev betegnet på én måde blev betegnet som det modsatte af danske embedsmænd det går naturligvis ikke og derfor er det rigtig vigtigt at vi tænker os godt om før vandplanerne føres ud i livet jeg synes i det hele taget

at løse danmarks vækstproblemer klimaudfordringer og miljøproblemer det kan vi gøre i fællesskab og en af

biogas det er et af de billigste klimatiltag overhovedet og det løser samtidig et kvælstofproblem

på plads og nagelfæstet således at de mange gode projekter der er på tegnebrættet også kan komme ud i naturen vi har store udfordringer eu formandskabet venter forude og en reform af landbrugspolitikken i eu skal på plads jeg håber vi sammen kan trække i arbejdstøjet og skabe de bedst mulige vækstvilkår for dansk landbrug jeg vil gerne på vegne af venstre dansk folkeparti og det konservative folkeparti fremsætte følgende forslag til vedtagelse folketinget anerkender at dansk landbrug leverer et væsentligt bidrag til samfundsøkonomien og beskæftigelsen i danmark særligt uden for de store kraftcentre folketinget anerkender endvidere at dansk landbrug drives i respekt for miljø og dyrevelfærd folketinget opfordrer

i forbindelse med implementering af kommende og nye krav til dansk landbrug

således at indfasningen sker på lige konkurrencemæssige vilkår regeringen opfordres ligeledes til at fremlægge reelle konkurrenceforbedrende forslag til danmarks store landbrugserhverv i stedet for nye krav

vil levere og vi vil gerne hjælpe landbruget til en god fremtid til en fremtid med indtjening til en fremtid med

af kvalitetsvarer som er bæredygtige

jeg synes det har været interessant at følge debatten

at vi alle er bekymret for landbrugets fremtid men når

at vi skulle konkurrere med lønninger på fyrre kroner

vi bestemmer i folketinget

det er ikke et rammevilkår jeg som minister kan gøre noget ved

meget af diskussionen har drejet sig om energiforhandlingerne

energi på klima og energiministerens vegne her i folketingssalen jeg ved at at alle partier og især dem som har talt rigtig meget om det er inviteret til forhandlingerne og så gå dog til de forhandlinger og få det diskuteret

og den balance efterlyser jeg faktisk

at den her regering leverer nye krav skatter

og som vi har sagt i regeringsgrundlaget den pesticidafgift som har ligget på bordet i årevis vi gennemfører vand og naturplanerne som har ligget på bordet i årevis

der bliver talt om det er nogle eventuelle mulige

de langsigtede problemstillinger

det er det landbrugskommissionen skal i mellemtiden er jeg faktisk stærkt optaget af at vi får sat gang i nogle ting

første to måneder

jeg har sagt meget klart at vi vil have økologi ind i de offentlige køkkener

omlægning har jo ikke virket

have tilpasset sig naturkravene

en dårlig produktivitet det vil vi gøre noget ved vi har ambitioner på landbrugets vegne det kan

jeg tror på at vi kan give dem noget

at vi kan samarbejde med venstre med konservative med dansk folkeparti med liberal alliance om mange af de her ting

dag om hvor meget man gerne vil landbruget passer og vi nu prøver at lægge en retning i forhold til hvor

derude men det vigtigste vi kan gøre er at lytte til dem

vi også tager dialogen med landbruget derude så vi finder nogle løsninger som alle kan være med til så tror jeg faktisk at mange landmænd også

og hjælpe miljøministeren med at få dyrket lidt naturpleje indimellem når vi så også producerer alt det andet der også skal produceres i landbruget så min opfordring er altså et samarbejde omkring landbruget men også

slut med at kigge tilbage på alt det der er gået galt

en masse forberedende arbejde det har været i høring

hvorfor er det så at ministerholdet vil acceptere at op til en fjerdedel af

som

i morgen men

at de

jeg synes

hun